kan kun med tingets samtykke behandles i dette møde men hvis ingen gør indsigelse betragter jeg samtykket som givet

og den første der får ordet

er herre michael aastrup jensen som ordfører

sværeste beslutning vi som folkevalgte kan stå over for nemlig at sende danske soldater i kamp men vi har at gøre med en af verdens mest brutale diktatorer en diktator der har tugtet sine egne borgere og sendt udlændinge i døden en diktator der uden nåde lader sine kampfly sprede død og ødelæggelse blandt civile siden nytår har vi ellers oplevet demokratiet blomstre i nordafrika og mellemøsten

men det spirende demokrati blev trådt under fode af en gal diktator hvis brutalitet sjældent er set lige vi jublede da tunesiens diktator blev væltet vi jublede sammen med de unge på tahrirpladsen i cairo

nåede libyen men nu er der ikke meget at glæde sig over i libyen for gaddafis tropper har tromlet hen over de prodemokratiske oprørere og truer med at knuse det spirende forår mens håbet endnu var lysegrønt tog ungdommen magten i de libyske byer og som et andet mirakel skød de udkommanderede soldater ved siden af befalingsmænd låste kanonerne væk piloter deserterede

generaler vendte gaddafi ryggen

med åbne arme gennem de seneste uger har vi imidlertid oplevet denne frihedstrang blive sat skakmat en hær af lejesoldater og krigere fra gaddafis egen stamme

ussel mammon tvunget de unge oprørere i defensiven som timerne er gået er den ene by efter den anden faldet i hænderne på gaddafi nu står slaget om demokratiets sidste bastion

nåde eller eller medlidenhed nu klynger mænd

om demokrati og menneskerettigheder håbet om at

at en verden uden gadaffis

vi må ikke svigte dem vi må ikke svigte de unge mennesker som i deres armod og frustration bød gaddafi trods og satte spiren

det internationale samfund er det eneste der står mellem gaddafi og den trængte civilbefolkning med fns resolution nitten tre og halvfjerds er der absolut ingen undskyldning for at sidde på hænderne vi må og skal have vores fly på vingerne

i at flytte rundt på sine tropper vi kan bidrage med f seksten fly vores bidrag er vigtigt et engagement i en mission som denne er i tråd med en lang tradition i danmark for en aktivistisk udenrigspolitik

af sted til en kampzone er aldrig en nem beslutning men vi ved at de har evnen og viljen til at udføre dette vigtige arbejde

og derfor kan vi støtte

går ud i sådan en militær aktion

noget helt andet ud af det end man havde ventet og derfor vil jeg

sikker på at venstre er enig i følgende punkter som for os er forudsætningerne for at kunne støtte det her

en garanti for at angrebene stoppes hvis gaddafis regime accepterer en våbenhvile

er en garanti for at fn styrkerne ikke ikke bomber områder med civil beskyttelse

en garanti for fuld respekt for libyens fremtidige suverænitet herunder kontrollen med landets oliereserver er venstre med på de tre

er sørger for at sikre de prodemokratiske oprørere et pusterum i forhold til gaddafis terror men derudover synes jeg det er meget sørgeligt at man prøver

få sådan nogle forskellige krav ind over som er uden for de krav der er i fns resolution jeg synes at fns resolution er klar det er den som regeringen

mener venstre at man kan fortsætte angrebene selv efter

mener man ikke at man skal lade være med at bombe bebyggede områder

civil beboelse og er man

suverænitet skal garanteres herunder deres fulde rettigheder til deres egen olie

i forhold til civil ret

de spirende frihedstanker der var

eget liv og deres egen stat fremover skal man selvfølgelig respektere libyens suverænitet og

i øjeblikket er ved at blive tromlet hen over og derfor er det

mod gaddafis terror så det er jo hele ideen i det beslutningsforslag

at antage at man kunne få sådan en slags våbenhvilesituation på jorden allerede nu men vi har jo samtidig også allerede nu hørt rapporter fra forskellige journalister på jorden

i forhold til fns resolution

jeg tror ikke på gaddafis regimes udmeldinger og det er der heller ikke

resolution nitten tre og halvfjerds om at bruge alle nødvendige midler for at beskytte civilbefolkningen i libyen meget velkommen det er en sejr for

princippet om at sætte menneskers ret til at leve fri af frygt og overgreb før staters suverænitet i så alvorlig en situation som den vi ser i libyen dermed har verdenssamfundet fået det stærkest tænkelige folkeretlige grundlag til at forhindre forbrydelser mod menneskeheden ved at beskytte libyens civilbefolkning fra gaddafis overgreb og myrderier

klokkeklart fn mandat bag en humanitær intervention i libyen det er en historisk beslutning som vil give ekko verden over

for menneskerettighederne og folkeretten herunder ikke mindst princippet om responsibility to protect som enstemmigt blev vedtaget i fn

i to tusind og fem det er også afgørende positivt at den arabiske verden

beskyttelse af civilbefolkningen resolutionen sikrer at den arabiske liga tildeles en fremtrædende rolle i processen således at den regionale forankring af vores aktioner også er sikret danmark skal selvsagt støtte gennemførelsen af sikkerhedsrådets resolution

derfor også beslutningsforslaget om at sende danske kampfly

mandat som led i en bredspektret international indsats for at sikre en løsning på den humanitære krise libyen befinder sig i og vi ønsker at danmark skal bidrage aktivt

og indefrysning af gaddafis aktiver

at sende et fuldstændig utvetydigt signal til gaddafis regime vi accepterer ikke forbrydelser mod menneskeheden

herunder militære midler for at stoppe overgrebene paradokset

uden en trussel om brug af magt og flyveforbud vil gaddafi jo blot fortsætte med at myrde løs på sin befolkning

af civilbefolkningen

og diktatorer om at man ikke omkostningsfrit kan slagte sin egen befolkning det er et vigtigt signal til befolkningerne i det arabiske forår i mellemøsten der ønsker reformer og demokrati det er et incitament til brutale og undertrykkende diktatorer om at vælge reformer

af egen befolkning og hvor andre

krævet at regeringen gennem fn eu nato

at hjælpe civilbefolkningen

som den vi ser i libyen er tab af tid lig med tab af menneskeliv derfor har vi ønsket at verdenssamfundet ikke bare i ord men også i handling skulle stå på civilbefolkningens side i

til det internationale samfund ud over indførelse af flyveforbud og beskyttelse af civile det drejer sig om håndhævelsen af våbenembargoen der er meget vigtig

midler og en række andre ting

også muligheden for at finde en holdbar løsning på konflikten jeg er glad for og håber på at det er et enigt folketing der i dag kan stå bag det her mandat fordi det er vigtigt

vi skal prøve at tilrettelægge den alvorlige aktion

man enig i der skal være en garanti for at den militære indgriben stoppes hvis gaddafis regime accepterer en våbenhvile og indstiller angrebene

en garanti for at fn styrkerne ikke bomber områder med civil bebyggelse og en garanti for fuld respekt for libyens fremtidige suverænitet

gør jo ikke at folkeretten som sådan er sat ud af kraft folkeretten og det betyder at de midler vi bruger for

at vi får en fredelig løsning på konflikten

folkeretten handler det altså også om at det at bruge militær magt er den sidste mulighed når andre

end det måske ville være sket uden indgriben det er jo meget relevant

at vi skal garantere at libyens suverænitet genoprettes så hurtigt som overhovedet muligt

aktion i en klar fn ramme der skal være en proportionalitet mellem den magtanvendelse vi bruger og det der foregår på jorden

fra dansk side støtter op om at implementere resolution nitten tre og halvfjerds som blev vedtaget i fns sikkerhedsråd og at vi gør det med de midler vi har til rådighed alt fra diplomatiske midler og sanktioner over til også at kunne bruge militær magt nødvendigt det er vigtigt så folkeretten gælder og det er det som er svaret på det spørgsmål jeg håber også at enhedslisten

ja til beslutningsforslaget og vi vil også aktivt og loyalt støtte støtte en implementering

af de sværeste beslutninger for os overhovedet

beslutning har vi været igennem og en lang beslutningsproces

også et parti som sf

for eksempel under tidligere konflikter

interesseret i at løfte en finger når det drejede sig om at forsvare vestlige værdier og vesten men som nu er utrolig interesseret i at

sende alverdens ting af sted jeg hører også at enhedslisten er parat til at nedkaste stingermissiler så

altså haft det svært

været en kæmpe beslutning at tage at sende

her grundlag vores bekymring har jo været at vi ikke vil involveres i en borgerkrig på det afrikanske kontinent

har været bekymringen ville vi nu blive inddraget i en borgerkrig på det afrikanske kontinent

en tilsvarende situation omkring kosovo hvor situationen egentlig på sin vis var i gåseøjne lettere håndterlig for der var to parter et albansk mindretal og et serbisk flertal

håndtere det her er svært fordi der er enormt mange forskelligartede grupperinger

kommer til at støtte det har været vores bekymring det var så en lettelse

kunne se af fns resolution at der ikke var tale om at der skulle sættes landtropper ind og det fremgår også meget klart af regeringens beslutningsforslag der kommer ingen danske landtropper det er ikke en invasion der er i gang danske tropper kommer ikke ind

ikke ønsker at komme ind og blive part i en borgerkrig næste skridt har også været vores bekymring hvad sker der nu

kommer alt alt for sent vi appellerede til

fjorten dage siden da gaddafi begyndt med at angribe sin befolkning men hvis det nu ikke lykkes hvad er så næste skridt hvad sker der så

har været tale om en beskyttelse af civile vi er sikre på at her er et folkemord i gang igen i modsætning til hvad situationen var i kosovo der var ikke et folkemord i gang viste

men det kan man altså se at der er her derfor

i i det her flertal vi har også haft et andet væsentligt hensyn som har vejet

der har vi et internationalt ansvar og det har været vanskeligt at sætte sig op imod det vi er glade for at regeringen så åbent har lagt frem og nu

det er en alvorlig sag der kan blive

militære hovedkvarterer og så videre inde midt i tripoli by som vi også så i forbindelse med beograd der vil være mange civile tab det er godt det er blevet sagt det skal ikke hedde sig bagefter at det vidste vi ikke det er ikke en let og en ren krig at lave et flyforbud

der skal ødelægges og det kan koste civile livet det er vi glade for

de arabiske lande i den her situation specielt egypten det er jo ringe egypten har områdets allerstærkeste hær med seks hundrede

jagerfly og en stående hær på firehundrede

sammen om at bede vesten om at lave arbejdet for sig det er for ringe og det ønsker vi også at regeringen skal sige specielt til egypten det duer simpelt hen ikke der er to forstår vi arabiske lande som har meldt sig aktivt og det glæder vi os over

de største i den arabiske verden men det er da bedre end ingenting som sagt

vil eventuelt kunne bruges i forbindelse med at sikre ordentlige forhold for for flygtningene i nærområdet det vil vi arbejde på at forsøge at få regeringen med på

så kom egypten og

skulle det ikke være

men startede på brutal vis angreb på sin egen befolkning de libyske oprørere har udvist

stort mod de har udvist en stædighed som vi må beundre men de har

holde stand og med en galning som gaddafi ved magten i libyen står vi

en humanitær katastrofe hvis vi ikke griber ind dette har været sfs fokus

vil ikke passivt se på at befolkningen slagtes ned lige uden for europas dør vi vil ikke se på at vi igen

blinde øje til når vi oplever overgreb

det vil vi ikke passivt se på derfor er det positivt at fn i går aftes blev enig om en resolution som bemyndiger

på baggrund af princippet om responsibility to protect som blev vedtaget i to tusind og fem siger verdenssamfundet nu

mishandler og laver brutale overgreb på deres egen befolkning det var epokegørende at denne fn beslutning blev truffet i går aftes det var for sent men det var ikke desto mindre epokegørende

er det tilstrækkeligt med

det nogle har kaldt et flyveforbud plus som ligger i fn resolutionen og

beslutningsforslag er det for sent

det er muligvis også utilstrækkeligt

der bliver behov for yderligere tiltag

ikke afvise det for os er det altafgørende at man får reddet civilbefolkningen fra den massakre

sker noget og det er altafgørende at der bliver sendt et signal til resten af den arabiske verden om at

ikke skal knuses af diktatorer

kan fortsætte denne positive demokratiske udvikling i nordafrika og i den arabiske verden det er klart at

libyernes eget værk det skal ikke være vesten der går ind

det er en vigtig forudsætning for fn resolutionen

beslutter i dag vi beslutter at sætte dansk militærmagt bag en resolution der skal beskytte civilbefolkningen jeg håber på at det kan føre til en udvikling hvor man gør op med gaddafis despoti men det er libyernes eget værk at gøre

tale om en form for vestlig intervention i libyen i den forstand at vi skal ind og bestemme hvad

en humanitær intervention for at redde den libyske civilbefolkning som i modsat fald risikerer at blive massakreret af en

vi mener at det er rigtigt håndteret regeringen har måske ikke været så hurtig som vi

civile mod at blive myrdet det er jeg helt enig i men er det konservative folkeparti så ikke enig

konservative enige i at hvis der bliver våbenhvile og gaddafi accepterer den og stopper sine angreb så stopper

militære indsats fra fn aktionen

og at der skal være respekt for libyens fremtidige suverænitet og libyens ret til deres egen olie er de tre ting ikke

konservative vil garantere at de står inde

har dræbt rigtig mange civile

og talebans opbakning til at vokse og det er derfor jeg synes det er så vigtigt og jeg er meget ked af at konservative ikke er i stand til at svare bedre

at sådan et angreb som nu bliver sat ind mod

radikale venstre støtter beslutningsforslaget om at sende danske

i aktion i libyen det gør vi fordi fns sikkerhedsråd i nat vedtog at opfordre fns medlemsstater til at tage de nødvendige midler i brug for at beskytte den libyske civilbefolkning det er en historisk beslutning fn’s sikkerhedsråd traf det er første gang i fn’s historie at sikkerhedsrådet har bemyndiget fn medlemsstater til at anvende militære midler for at beskytte civilbefolkningen imod deres egne magthavere

stridskræfter for at beskytte civilbefolkningen det er et fremskridt at fn’s sikkerhedsråd har kunnet træffe den beslutning i andre situationer vi har været i har vi jo netop ønsket os at fn’s sikkerhedsråd kunne træffe en beslutning

landes borgere imod magthavernes overgreb det er blevet muligt blandt andet fordi den arabiske liga liga og oic

opfordret til

for at forhindre at det libyske luftvåben

andre arabiske og mellemøstlige lande har været folkelige bevægelser der kræver politiske reformer

og fn ville have været lammet herre søren espersen siger at det skal man ikke rose de arabiske stater for og så spørger jeg hvorfor ikke man skal da rose befolkningerne i nordafrika og i mellemøsten for at de er begyndt at kræve politiske reformer

så er der et meget væsentligt punkt ikke at gøre noget i denne situation ville være ubærligt vi ser en civilbefolkning der er

overlegne stridskræfter fra luften

ville sende et signal også til nordafrika

mellemøsten om at diktatorer kan gøre hvad de vil uden at det internationale samfund reagerer ikke at gøre noget her ville være helt helt forfærdeligt jeg glæder mig over at et meget bredt flertal i folketinget støtter den her beslutning som har basis i et klart fn mandat det er ikke nogen garanti for at alt går godt det er ikke nogen garanti for et godt resultat men det er den bedste garanti vi har for

der skaber et sikkert og godt grundlag for den libyske

beslutninger her i folketinget for os

fordi vi som udgangspunkt

militær indsats og krig sjældent fører til noget godt derfor har det været vanskeligt for os at komme frem til at her var præcis betingelserne for at det kan føre til noget godt

tilslutte sig en væbnet aktion

katastrofen i darfur at vi besluttede at hvis det gælder om at

kan man ikke bare se på så er man nødt til at gøre noget herunder anvende militære

igangværende overgreb

menneskeheden men også et regulært folkemord

når vi ser det og vi samtidig ikke kan pege på andre muligheder

bestemte betingelser vi støtter det ud fra

er rene humanitære mål med operationen

går efter er en hurtig våbenhvile som kan føre til forhandling og til en politisk løsning det er jo afgørende

oprørerne dem der vil demokrati mulighed for at få demokrati det er ikke vores opgave

med bomber at demokrati i libyen

vi siger her må vi stoppe

det er baggrunden for at vi kan gå ind det

par af mine indlæg indtil videre

utilgiveligt hvis vi i et forsøg på at beskytte civile er med til at slå en masse civile

vi har i det hele taget sat tre forudsætninger op som skal være til stede for at vi kan støtte den her fn ledede indsats en garanti for at den militære indgriben stopper hvis gaddafis regime accepterer en våbenhvile og indstiller angrebene en garanti for at fn styrkerne ikke bomber områder med civil bebyggelse og en garanti for fuld respekt for libyens fremtidige suverænitet herunder at de får kontrollen med deres egne olieressourcer det er afgørende for os at disse garantier er der nogle vil spørge hvor kan i få de garantier fra ja vi prøver at få dem bekræftet her i dag det er ikke gået så godt med et par af ordførerne

vi prøver og glæder os til at høre ministerens

svar jeg vil også sige at

at blive opfyldt at man løber fra dem eller at udviklingen viser sig at gå i en anden retning

forbeholde os ret til at trække

trækker sig fra denne fn mission

opmuntrende på mange måder

indføre demokrati ovenfra med bomber

virkeligheden vores udenrigspolitik til en meget vigtig debat

hvordan vi hjælper demokratiet til at udvikle sig

det er også derfor det er så vigtigt for os at libyerne får lov til at fortsætte deres kamp for demokrati uden at blive myrdet

skal se de andre diktatorer notere sig at det gaddafi gjorde nemlig at slå hårdt til gjorde at diktatoren kunne fortsætte

kan se at verdenssamfundet ikke vil finde sig i hvad som helst når man prøver at drukne en folkelig bevægelse i blod

meget vigtigt budskab for

hvis vi får de garantier som vi har bedt om så vil vi støtte

spørgsmål her i

vil selvfølgelig også stille en hel stribe spørgsmål i

skal have her bagefter for at være sikre på

vi gør er noget vi tror vi kan stå inde for

os til det hvis det skulle vise sig at tingene går skævt hvad vi selvfølgelig

fair nok at man stiller de her spørgsmål op i forhold til beslutningsforslaget

når nu man diskuterer eventuelle civile tab om ikke

aaen anerkender at herre helge adam møller før stillede

at der er situationer i sådan en militær operation som

mere overordnet garanti for at det her ikke er en operation

at man skal bombe civile områder det er

at hver gang man griber til militær indgriben

det bare var gadaffis fly der forsvandt som dug for solen og vi på den måde svækkede hans mulighed for at myrde demokraterne og oprørerne

undgås på den måde at man virkelig meget i sin planlægning og i sin tilrettelæggelse af aktioner undgår civile områder jeg er helt med på at ministeren

ikke dør nogen civile man må tilrettelægge sine aktioner på en måde

er meget lidt sandsynligt at det sker det er jo det vi er ude efter og det er det jeg håber at ministeren kan sige meget klart lige om lidt ud fra den grundsætning at det jo ikke kan nytte noget at man går i krig for at hjælpe civile

egne civilbefolkninger

når den slags tragiske situationer opstår har vi ofte ikke mulighed for at gøre nok for at gøre det rigtige

men med resolution nitten tre og halvfjerds har vi muligheden for at træffe et valg et menneskeligt valg et valg

i detaljer og søgte undskyldninger

for at tænde et håb om frihed fred og menneskerettigheder til det libyske folk

overstået lad os sammen træffe en beslutning om at vi gør det her i vished om at det er en rigtig beslutning og lad os give de danske soldater der skal deltage i denne aktion

for et stort ansvar hviler

og et endnu større ansvar hviler på vores for det

træffer beslutningen om at sende danske mænd og kvinder af sted liberal alliance støtter

også gerne takke folketinget for den store fleksibilitet folketinget har vist i forbindelse med den hastebehandling

og meget gerne sige tak for den store

politiske opbakning der har været og som

muliggjort at vi kan hastebehandle

er det en alvorlig sag vi behandler i folketingssalen i dag vi vælger at sige ja til

bidrag af sted til libyen for at understøtte den gode og på mange måder også banebrydende beslutning der blev truffet i fns sikkerhedsråd i går aftes det er en historisk beslutning og det er det af

to årsager den ene er at det internationale samfund nu for alvor viser at vi har lært noget af de mange gange før i historien hvor man har set passivt til mens uskyldige mennesker blev slagtet

at der ikke er noget der står over menneskeliv man har lært at vi har en militær forpligtelse til at handle og jeg synes det er vigtigt og rigtigt at fn

har kunnet træffe en beslutning der er så markant og så robust som den resolution der foreligger

historisk og det er der flere ordførere der har været inde på er naturligvis at vi har oplevet en helt enestående international opbakning til rent faktisk at gribe ind og på mange måder

streg i sandet i forhold til et regime som gaddafis eller lignende regimer der måtte have et ønske om

en stor landvinding at den arabiske liga og

har valgt så markant at gå ud og anmode det internationale samfund om at træde til

at den jasminrevolution som man kalder det arabiske forår

der ikke var kommet mange flere blomster hvis ikke

det internationale samfund meget klart havde sagt fra

vigtigt det er at vi får sat barren det rigtige sted i forhold til hvad det internationale samfund mener at et regime som gaddafis

om at den resolution der er vedtaget i fns sikkerhedsråd og som vi nu er med til at udmønte

socialdemokratiets analyse det er helt og aldeles afgørende at verdenssamfundet lærer af fortiden og lærer at beskytte civilbefolkningen må komme før landenes suverænitet

herre jeppe kofod sagde det at selv om det

som en indbygget selvmodsigelse

til at sikre overholdelsen af en flyveforbudszone men også ved at

rent faktisk vil have mulighed for

forhåbentlig give plads til at der kommer en ægte demokratiudvikling i libyen til herre søren

vi har jo i de sidste par dage været meget optaget af og sådan er vi danskere vi er jo pragmatiske at tænke på

bedst hjælpe til men det er vigtigt at vi i vores iver efter

også husker at fortælle ikke mindst den danske befolkning at det er en svær beslutning hver gang vi beslutter os for at bidrage militært

andet sted i verden jeg er også helt

men vi ønsker og vælger at sige at vi ikke kan se passivt til hvis civilbefolkningen

angrebet jeg synes også

sikkerhedsråd nu er begyndt at vise flere muskler og det er jo en af grundene til at vi så kort tid efter at

at danmark ikke sætter landtropper ind i libyen så det står fuldstændig klart vi har valgt at sige at vi i første omgang

andre bidrag men vi sætter altså grænsen der hvor vi siger landtropper er

jeg er meget enig i at verdenssamfundet netop skal lære af det der skete blandt andet i

beslutningsforslag i dag og fns sikkerhedsråd er jo netop udtryk for det

med herre holger k nielsen i at selv om det i dag er libyen vi taler om

konsekvens og betydning

regimer andre steder i verden

til herre helge adam møller

det var rigtigt af herre helge adam møller på vegne af det konservative folkeparti at indlede med at understrege at vi står skulder ved skulder det er nemlig en meget vigtig pointe synes jeg

også noget der er en meget stor del af måden vi agerer på her i folketinget at vi på trods af politiske forskelle og endda en forestående valgkamp vælger at sige at når

noget så alvorligt som det at sende danske soldater ud

skal vi stå sammen og så skal der være et bredt flertal bag

adam møller men det er en rigtig beslutning og det er jo fuldstændig

herre niels helveg petersen vil jeg også gerne sige tak

en demokratibevægelse og en jasminrevolution i den arabiske verden har betydet

pludselig har turdet handle og være langt mere progressiv end tidligere og

sikkerhedsråd har kunnet træffe den her beslutning ud over at libanon har spillet en

blev vedtaget og at blev formuleret på en sådan måde at den står stærkt og robust

og har støttet op om resolutionen og jeg er helt enig i at det ville

en politiker om at komme med klare svar

og det er ikke for at det skal virke nedsættende men

at det er at understøtte resolution

militært og det fremgår fuldstændig krystalklart af den resolution der blev vedtaget i går i fns sikkerhedsråd

gør er at vi ønsker at der skal være en våbenhvile

at få en våbenhvile på plads ikke kun i ord som vi har hørt

dele af det libyske regime være ude at sige i dag men også i handling

valgt at sige at hvis og såfremt en våbenhvile kommer på plads

to i resolutionen som skal være opfyldt

ønsker som den libyske befolkning har

bliver imødekommet derfor har fns

udsending til libyen netop med henblik på

situationen og se om der kommer fremskridt så jeg vil sige

at det man går efter er både at få en våbenhvile ikke kun i ord men også i handling

vil jeg sige at hele meningen med resolutionen er at beskytte civilbefolkningen

jeg synes det er meget væsentligt at få understreget at punkt fire i resolutionen

og de områder

som er tæt befolket det fremgår rent faktisk af resolutionens tekst i punkt fire

det betyder altså at man vælger at sige i

at der ikke er civile der kommer til at miste livet

vil være helt umuligt men meningen med

militæret ind er faktisk at beskytte

også militærmagt til det sidste

den libyske befolknings suverænitet helt og fuldt

vil jeg sige at enhedslisten kan finde utrolig meget støtte

de bekymringer man måtte have ved at gennemlæse den resolution der foreligger fra fns sikkerhedsråd for den

de allermest basale menneskerettigheder at vi står her

det er nemlig for at beskytte civilbefolkningen mod overgreb jeg er

det at vi står her og vælger at give samtykke til

demokratiet til at komme i overmorgen i libyen

problemerne og udfordringerne til at forsvinde det kommer til at tage lang tid det kommer til at kræve både politiske løsninger og en lang og ihærdig indsats for at få opbygget et demokrati et parlament og

ikke desto mindre må man sige at forudsætningen for overhovedet at få sat den proces i gang

undgå at civilbefolkningen bliver angrebet af

meget aggressivt regime

men jeg vil meget gerne takke for folketingets opbakning og også meget gerne takke for det

har været mellem folketingets partier om at optræde ansvarligt men altså også med rettidig omhu at sørge for at danmark har en mulighed for helt og fuldt

anden behandling af beslutningsforslag b ni og firs om et dansk militært bidrag til en international militær indsats